kommer igennem et indslusningsprogram er ministeren ikke bekymret for at disse syrienskrigere udgør en alvorlig trussel og sikkerhedsrisiko i forhold til det danske samfund

og hvis de vender tilbage til danmark skal de først og fremmest

på området og det er jo sket i samarbejde med ikke mindst dansk folkeparti der er allerede faldet dom over en række fremmedkrigere som er vendt tilbage til danmark men strafforfølgelse kan jo ikke stå alene

også forebygge og reducere risikoen for at fremmedkrigere der er vendt tilbage til danmark kommer til at udgøre en sikkerhedsmæssig trussel det har myndighederne et stort fokus på og arbejdet foregår blandt andet i regi af den såkaldte danske model også tidligere kendt som aarhusmodellen den danske model til at forebygge og bekæmpe ekstremisme og radikalisering er bygget op omkring et tæt samarbejde mellem de relevante myndigheder herunder pet modellen går kort fortalt ud på at forskellige typer af indsatser tilpasses forskellige målgrupper jo mere radikaliseret en person er jo mere indgribende en indsats det gælder også for hjemvendte fremmedkrigere

de muligheder der er for at skubbe personen i den rigtige retning vi bliver nødt til at tage målrettet fat i de her typer og indsatsen mod ekstremisme og radikalisering sker jo både i fængslerne og uden for fængslerne men myndighederne ser selvfølgelig løbende på om indsatsen kan forbedres så arbejdet med at imødegå truslen fra blandt andet hjemvendte fremmedkrigere og de er jo en

at mennesker der har kæmpet nede i islamisk

når man tænker på hvilke forbrydelser de har været med til

det som jeg synes er ret påfaldende

er faktisk at det er meget meget meget få der fortryder at de

svært det er kompliceret fordi

udgør en konstant

var to hjemvendte syrienskrigere med der var så en der var hjemvendt

vil godt høre justitsministeren om hvorvidt

kun sådan de her syrienskrigere der skal igennem et terapiprogram der er også et samfund det danske samfund som skal beskyttes og de har jo netop vendt danmark ryggen

vil godt høre nogle overvejelser

hvor vi nok kan komme lidt mere i i dybden med

to holdninger til det her altså det er jo nogle folk der har gjort uhyrlige ting og man rejser ned og kæmper for en fuldstændig vanvittig

sag men når de så kommer hjem

men så er de jo i samfundet og så har vi vel alle sammen

sikre at de ikke er radikaliseret sikre at de ikke begår terrorhandlinger i

det må jo så også betyde at skulle der komme et eller andet andet sted

en måde hvorpå vi beskytter

dem der rejser derned forhåbentlig bliver der

gøre alt hvad vi kan for at holde øje med dem og gøre alt hvad vi kan for at de bliver afradikaliseret og vender sig væk fra det de har været en del af det siger jeg ikke er nemt men det er vi jo nødt til at prøve

særbehandling på den måde altså vi har

fra dem hvis det er en mulighed vi kan straffe dem rigtig rigtig hårdt de er så taget af sted på forskellige tidspunkter og nogle af dem er også taget

er selvfølgelig èn udfordring selve aarhusmodellen handler

at vi skal gøre noget for at de så ikke kommer til at udøve

det vi skal arbejde for så vi har en interesse i at de bliver borgere som fungerer i vores samfund når de nu er her

fat i nakken af dem end at vi bare lader dem rende frit rundt selv om vi ikke kan lide dem

problemet er så bare hvis de bliver ved med at komme

jeg kan næsten ikke forestille mig andet end at vi er fuldstændig enige om at det her er et kæmpe problem vi skal arbejde med

vi som samfund er nødt til at gøre hvad vi kan for at få dem væk fra det

hvor få succeshistorier der er med at afradikalisere

på overfladen er rationelle i deres tilgang

så har den her ekstremt mørke side som jo er den moderne islamisme islamisme

veltalenhed og fornuft ikke hvordan kan vi være sikker på

vil give en garanti for at hvis vi bare laver det her program

dem ude af det men vi skal ikke være naive og derfor skal man jo huske at holde øje med hvad de går

af søren egge rasmussen til energi forsynings og klimaministeren

spørgsmålene overgår til besvarelse onsdag den syvogtyvende marts to tusind og nitten det næste spørgsmål er til udlændinge og integrationsministeren af martin henriksen

omstridt moské støtter iransk hadprædikant at hadprædikanten åbenbart støtter vold mod ægtefælle og børn over syv år samt at en hustru ikke må afvise sin mands ønske om sex og hvad vil ministeren gøre i den konkrete sag

folk som ham der prædiker at det

forbudt for en kone at sige nej til sex til sin mand har efter min mening absolut

netop er islamistiske fundamentalister for at sige det som det er og som insisterer på et

middelalderligt verdenssyn

formørkede kræfter som

dermed jo altså netop kræfter der forsøger

undergrave vort demokrati de skal ikke have lov til at slå hul på de helt fundamentale frihedsrettigheder som danmark er bygget på derfor

er jeg også rigtig tilfreds med at at

den nationale sanktionsliste der forhindrer lige præcis udenlandske forkyndere med rabiate holdninger

sætte deres ben i danmark den lov har jo faktisk lige præcis forhindret at den omtalte iranske

netop ikke indrejse i danmark og når han ikke kan indrejse i danmark

vil han heller ikke kunne indrejse

han kan gå over grænsen eller cykle over grænsen

uden at blive opdaget

det har en en effekt og vi sætter med jævne mellemrum folk på den her liste så de ikke længere har mulighed for at komme ind i danmark

hvad med moskeen mener ministeren at det bør have nogle konsekvenser for moskeen skal moskeen bare have lov til at fortsætte som om ingenting er hændt

ministeren har vist tidligere sagt at man skulle jævne grimhøjmoskeen med jorden og det kunne vi jo måske

trossamfund det trossamfund der ligger bag moskeen deres ret til at være et anerkendt trossamfund i danmark er der nogle

er på vores hadprædikantliste det synes jeg ærlig talt også er

for moskeen derude og og det syn

som vort land nu engang er bygget på jeg vil så også sige at

nok kendskab til problemstillingen

en ny lov på området i slutningen af to tusind og sytten

anerkendelsen af trossamfund

område men jeg kan i hvert fald sige hvad mit syn på anerkendelsen af en hadprædikant

trossamfund og opfordringen herfra skal være

at det bør have yderligere konsekvenser for den pågældende moské der

bortset fra dansk folkeparti stemte

hvis andre partier havde haft den samme kritiske indgangsvinkel som dansk

havde på daværende tidspunkt men mener ministeren at der bør være andre konsekvenser for moskeen andet end at de ikke længere kan

den pågældende imam ind i danmark for at prædike i moskeen andet end at man måske kan

fratage dem deres anerkendelse som trossamfund mener ministeren at det bør have andre konsekvenser mener ministeren

bør åbne for at ændre lovgivningen

man faktisk kan lukke den pågældende moské med henvisning til at det jo reelt er samfundsundergravende arbejde

martin henriksen og jeg er blevet tudet ørerne fulde af at den hadprædikantliste vi i sin tid fik vedtaget

et slag i luften det kan man jo så heldigvis se nu at

og det synes jeg i hvert fald at vi skal glæde os over og det tror

i hvert fald nogle der skal til at revidere nogle af de udtalelser de er kommet med hen over tid når det er sagt

vil jeg meget gerne være med til at kigge på og det gør vi jo også sammen i øjeblikket

vi tager meget alvorligt ovre i mit ministerium og

at få ind som en del af finanslovsaftalen og

måde er roden til til alt det her

som kan forhindre i hvert fald visse udenlandske donationer til at opføre nye moskeer i danmark men nu har vi en moské

ville ministeren så mene at

og hvis ministeren mener det bør vi så ikke ændre

rent faktisk bliver en mulighed altså hvis du har opført en moské i danmark

det kan dokumenteres at der er forbindelser til udenlandske regimer

iranske præstestyre eller forbindelser til folk

gå ind og vurdere for og imod og

nå frem til at moskeen skal lukkes

deres holdninger kan vi jo ikke på den måde få lukket ned for

der er jo noget der gør at de her moskeer kan løbe rundt om man så må sige også i det daglige men jeg kunne godt ønske mig at der var moskeer der blev lukket

problemet er bare hvad det næste skridt så er

også sagt nogle ting om på et samråd i

februar måned i sidste uge

der bliver spurgt til her her sit forslag til afgørelse i sagen og det er vigtigt at

nok at generaladvokaten udtaler sig

ophævede danske tilknytningskrav

ved ægtefællesammenføring og regeringen deler jo selvsagt ikke den vurdering som generaladvokaten er

med danmarks eu retlige forpligtelser

opfattelse har vi også argumenteret indgående for både skriftligt men også mundtligt under selve behandlingen af sagen regeringen følger selvfølgelig

derfor også sagen meget tæt nu for at få

ud om man så må sige og har jo selvfølgelig derfor også

generaladvokatens forslag til afgørelse med med meget stor interesse men det er altså også vigtigt at holde sig for øje at at der alene er tale om et forslag til en afgørelse og altså ikke en

der vil være bindende for eu domstolen det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at vide hvad eu domstolen i sidste ende vil nå frem til hvis eu domstolens

selvfølgelig nærlæses og analyseres så vi hurtigst muligt kan få et overblik over

den betydning som afgørelsen i så fald

er der ikke så meget andet at at gøre end at væbne sig med tålmodighed og

afvente eu domstolens afgørelse

afgørelse fra eu domstolen det kunne være godt

spørge

gjort sig nogle overvejelser i forhold til hvis

den her afgørelse går danmark imod

parat til at vedtage en ny lovgivning som jo kunne gøre at man kan slippe for at

med tilbagevirkende kraft jeg afgørelsen ender med at sige at vi har givet afslag på nogle opholdstilladelser som vi ikke burde have givet afslag på efter eu domstolens opfattelse og vi så skal gå tilbage i tiden og måske ligefrem opsøge folk i tyrkiet eller andre steder

sig at komme til danmark man kunne godt have den tanke at nogle af dem måske godt kunne tænke sig at komme til danmark arbejder regeringen med nogle scenarier som vil kunne værne danmark hvis

jeg heller ikke at det giver nogen mening for

begynde at spekulere i hvilke konsekvenser der der vil

at de afsiger dommen om nogle måneder og så må vi jo

der vedtog nogle regler på familiesammenføringsområdet og nu er det jo faktisk

at et flertal i folketinget vedtager noget vi kører med de regler vores myndigheder administrerer efter de regler og så kan der komme et internationalt organ og faktisk sige til os at det vi på demokratisk vis har vedtaget med høringer og alt mulig andet skal vi så bare rulle tilbage

enkelte gange går går det os også

tilsidesætte de konventioner som vi jo selv har skrevet under på og så bare

vi skal lave reglerne om og måske give opholdstilladelser til nogle som tidligere

de gældende danske regler som skiftende regeringer har vurderet var inden for konventionerne

efter ministerens opfattelse demokratisk er det ikke dybt dybt problematisk at vi herinde på vegne af danskerne forsøger at vedtage noget lovgivning så så vi selv er herre over hvem

så kan komme nogle udefra i det her tilfælde eu og sige at i skal ikke selv i danmark være herre over hvem

dybt betænkeligt og dybt problematisk og bør man ikke på en eller anden måde håndtere det eksempelvis ved at udvide det eksisterende retsforbehold eller ændre i den aftale som det daværende ef indgik med tyrkiet og som jo

dommen endelig bliver afsagt

med åbne øjne kan man sige gået ind

vi mener at at det er nogle hensigtsmæssige domme der bliver afsagt men men vi gik ind i det med åbne øjne i sin tid at vi så mener at vi holder os inden for rammerne

se at det skulle være udemokratisk men men derfor kan man jo godt have nogle ting som man nogle gange ikke er helt

at alle uddannelsessteder bør pålægges at forbyde politiske demonstrationer på skolens område og i

for den enkelte institution der efter indstilling fra institutionsleder træffer beslutninger om aktiviteter på skolen det er således op til lokal beslutning i hvilket omfang og med hvilke deltagere der i givet fald i tilknytning til uddannelsen må gennemføres politiske arrangementer på skolens område i overensstemmelse med skolens studie og ordensregler i kodeks for samfundsengagerede

ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelserne

danske erhvervsskoler og undervisningsministeriet fremhæves at ungdomsorganisationerne bør have mulighed for at mødes med elever og studerende på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen og at institutionen bør stille lokale eller sted til rådighed ledelsen har således retten til at anvise hvor og hvornår eventuelle politiske aktiviteter måde finde sted vi skal huske på at vores ungdomsuddannelsesinstitutioner også bidrager til og skal bidrage til at unge får en demokratisk dannelse dette er for eksempel også kommet til udtryk i gymnasielovens formålsparagraf hvoraf

andet fremgår at eleverne skal opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse af mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring jeg har i efteråret nedsat rådet for demokratisk dannelse som debatterer situationer der kan udfordre det demokratisk dannende dannende læringsmiljø så det bliver belyst analytisk og fordomsfrit rådet skal tilvejebringe et fagligt og holdningsbaseret grundlag for politiske initiativer og konkrete tiltag på institutionerne afslutningsvis må vi ikke glemme at vi i danmark lægger stor vægt på at uddanne eleverne til selvstændighed i tanke og tale undervisningen på gymnasierne og hele institutionens dagligliv skal ifølge gymnasielovens formålsparagraf bygge på åndsfrihed ligeværd og demokrati det betyder at gymnasierne ikke

eller politiske opfattelser

med andre ord ikke foregå ensidig holdningspåvirkning af eleverne

forhindrede at et fornuftigt møde kunne finde sted og jeg blev lige så rasende over at

ledelsen ikke så ud til at gøre noget som helst det førte mig til

at undervisningsministeren sendte et hyrdebrev rundt til landets gymnasier og for den sags skyld også folkeskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner om at politiske demonstrationer bør man holde uden for skolen

politiske demonstrationer er det samme som politiske møder

blevet inviteret til jeg har selv som samfundsfagslærer arrangeret masser af politiske debatmøder på et gymnasium som foregår under civiliserede former hvor man

viden og sin rationalitet til at udveksle argumenter og alle bliver klogere og får demokratisk dannelse og bliver i stand til at sætte et kryds når de engang bliver atten år og kan stemme men politiske demonstrationer er noget helt andet

noget hvor man står og hopper og råber buh og har store indskrifter og hvad det ellers er

man kan gøre uden for

politisk sindede lærerne kan bruge deres elever som spydspids i en politisk kamp

politiske møder under ordnede forhold kan sagtens finde sted og især i en valgkamp som vi jo nu kommer ind i men politiske demonstrationer mener jeg det vil være meget meget klogt at opfordre landets uddannelsessteder til at

uddannelsessteder jo til enhver tid kunne modtage både medlemmer af folketinget ministre

kunne afvikle

uddannelsesstedet det er klart

eller et politisk møde og endelig er

eleverne som midler det var også det jeg

ligger til venstre for midten

der det det kender de fleste fra deres børns fortællinger om deres skolegang og de fleste lærere kender det fra lærerværelset derfor er det selvfølgelig også et spørgsmål om hvor stor åndsfriheden i virkeligheden er på vores skoler

i nogle tilfælde og man kan jo påvirke eleverne på

mere subtile måder som for eksempel ved at aftale at lade være at give dem fravær hvis de deltager i i politiske demonstrationer eller hjælpe dem med at arrangere transport eller komme til politiske demonstrationer det mener jeg også er et område som

altså ud over at sige ingen politiske demonstrationer så også at sige at der skal være så meget åndsfrihed at man også giver plads til

andre holdninger og at der ikke er nogen

fra regeringens side men det

tage diskussionen af hvad der er

den demokratiske debat som eleverne forventes at indtræde i og igen som jeg lige sagde er

at

stopper den demokratiske samtale som jo netop handler om

uenigheder det er det demokratiet handler om så så det er vi enige om

ideologier og det politiske system

eller male sten på

med grim maling det er ikke demokratisk dannelse i sig selv så derfor vil jeg mene at det må være forkert at give børnene lov til at pjække fra uddannelse hvor de kan få demokratisk dannelse

de kan stå og hoppe og råbe buh

ikke burde eksistere på en uddannelsesinstitution eller som

de tekster der er knyttet til loven at at man selvfølgelig ikke må bruge elever som midler for

et eller andet politisk projekt man skal jo i sin undervisning introducere eleverne til forskellige

stærkt udbud af uddannelser af høj kvalitet og at alle befolkningsgrupper i by og på land skal have adgang til uddannelse inden for en rimelig afstand samtidig er jeg optaget af at vi som samfund har et velfungerende voksen og efteruddannelsessystem den udvikling som

aftale som et meget bredt flertal i folketinget står bag det er vigtigt for mig at understrege at alle folketingets partier skrev under på

aftalen og var klar over at dette ville få konsekvenser for

vu centrene i landdistrikterne det er endvidere vigtigt for mig at understrege at det er et generelt vilkår for vores uddannelsesinstitutioner også for

at tilgangen af kursister er afhængig af konjunkturerne i samfundet

løfter en vigtig uddannelsespolitisk opgave voksne kan gennem forskellige uddannelser

fremtiden stærkt brug for at voksne løbende kan uddanne sig og at opkvalificering er noget vi har en naturlig fokus på jeg kan afslutningsvis nævne at regeringen vil gennemføre et eftersyn af enkeltfagssystemet det vil sige avu og hf enkeltfag det er planen at dette eftersyn kan afsluttes i efteråret og nitten på den baggrund må vi se på hvordan vi fremadrettet kan indrette de almene

til de unge der ikke er gået direkte igennem

og finder ud af at det altså er nødvendigt med kompetencegivende uddannelse på niende klassesniveau eller højere niveau derfor er det så utrolig vigtigt at de ligger

i hele landet tæt på hvor borgerne bor

jeg stiller spørgsmålet her for jeg er oprigtigt bekymret over de mange vucer der kommer til at lukke

lukker bare her i i foråret mener ministeren ikke at det er

om de unge voksne og de voksne som skal have et bredt uddannelsestilbud det er blandt andet derfor at vi har lavet en

det er klart at når man indgår aftaler som også

betydning for andre dele af sektoren

ikke nytte noget at man bagefter ikke kan huske det eller ikke tager et medansvar for det man præcis har lavet som bliver en fremragende ny forberedende grunduddannelse for en masse unge voksne som har behov for præcis det

der skal være et bredt udbud af uddannelser i hele landet

helhed og måske endda

dem der ikke er kommet i gang med en uddannelse da de var under fem og tyve år

markant længere til et uddannelsestilbud mener ministeren ikke at det er et problem og at vi bør gøre noget

når vi ser på hvad det er for målgrupper som altså i fremtiden risikerer ikke at få en uddannelse fordi

forhandlingerne lukker de kommende år op mod en fjerdedel af

vores voksen og efteruddannelsessystem og det bør man gøre helt isoleret sætter vi et eftersyn i gang på de områder jeg nævnte

i klemme og for den sags skyld også samfundet fordi de her borgere ikke kommer til at tage en uddannelse

vigtigt uddannelsestilbud som skal opretholdes og være bredt forankret

sig både unge og ældre jeg savner måske at socialdemokratiets ser det fra borgernes synsvinkel og siger hvad er det vi gerne vil bygge for dem vi har sammen lavet en forberedende grunduddannelse det gjorde vi med åbne øjne

ville tabe en lille smule af deres omsætning det stod helt klart og tydeligt i papirerne at sådan ville det blive til gengæld kunne man få en forberedende grunduddannelse for de unge

er presset som blandt andet gymnasieskolernes lærerforening og landdistrikternes fællesråd har advaret om

det skaber i sagens natur et økonomisk pres at bede dem om at effektivisere to procent årligt

selv om det er vanskeligt hensigten med omprioriteringsbidraget er

ligesom andre institutioner i den offentlige sektor har fokus på hvordan deres opgaver løses bedst

dårligere forudsætninger for at gennemføre effektiviseringer end andre uddannelsesinstitutioner

og sytten det vil sige de første to år efter at omprioriteringsbidraget blev indført havde

sektoren et samlet overskud på cirka en hundrede og halvfjerds million kroner samtidig lå

gennemsnitlige overskudsgrad i sytten på tre procent derudover har sektoren også nydt godt af at aktiviteten på de almene voksenuddannelser er steget kraftigt de sidste ti år det er dog benhårdt at effektivisere driften på

og det kræver at der planlægges og prioriteres regeringen er fuldt opmærksom på at

på uddannelser ikke kan fortsætte for evigt og derfor udløber

en og tyve fra

er provenuet fra omprioriteringsbidraget på undervisningsområdet placeret i en reserve midlerne i reserven skal gå til initiativer på undervisningsområdet senest på finanslovsforslaget

over hele landet ministeren siger at

effektivisere sin drift men det er svært at gøre det på

området nu er det sådan at der er rigtig mange vucer

er forarmede og der er også mange som

mit eget dagblad stod der for nylig at vucerne kæmper for at bevare to

afdelinger i nordvestjylland og det er sådan

holstebro lemvig struer har man mistet tretten million kroner de sidste år hvilket svarer til en fjerdedel af budgettet et

skyldtes omprioriteringsbidraget hvad vil ministeren gøre for at opretholde

det skyldes i høj grad også de beslutninger vi har truffet

om at skabe en forberedende grunduddannelse den forberedende grunduddannelse har til hensigt at gribe unge mennesker langt bedre end i dag som ikke i første hug kommer ind på en ungdomsuddannelse og det er jeg rigtig glad for

og regeringen var klar over da vi indgik aftalen at det ville betyde

som jo ellers har været stigende

ikke det det handler om det her handler om om vi vil opretholde vucerne i hvert fald

jo slet ikke trådt i kraft endnu det er faktisk først fra

er bange for miste endnu flere elever på

eller det offentlige ved hvor vanskeligt det kan være at effektivisere

det jo aldrig er sådan uanset om en offentlig eller privat organisation at budgetterne altid bliver større en gang imellem

opererer i men det

kan se at at mange der er i målgruppen

for dem der er over fem og tyve år jeg spørger om

andre perioder så der er jo ikke nogen grund til at tale det ned at der er mange i målgruppen som i dag er i beskæftigelse og som måske på et senere tidspunkt

til tre hundrede og syv og halvfjerds million kroner primært er en del af regeringens og dansk folkepartis aftale om et sammenhængende danmark investeringsplan to tusind og tredive på grund af ønsker fra dansk folkeparti og ikke på grund af hensyn til trafiksikkerhed

side at gennemføre projektet om en omfartsvej ved mariager når man bidrager til at skabe flertal for en aftale vil man også få nogle af sine ønsker opfyldt som det er sket i dette tilfælde jeg kan ikke bekræfte at trafikale hensyn ikke spillede en rolle for beslutningen i forundersøgelsen fra to tusind og tretten anslog vejdirektoratet på baggrund af et overordnet skøn at en omfartsvej ved mariager til assens ville koste mellem to hundrede og fire hundrede million kroner og have en intern rente på mellem to og fire procent vejdirektoratet bemærkede hertil at forlængelsen til assens havde en samfundsøkonomisk fordel da den ikke kun har betydning for den forholdsvis lave trafikmængde ind over mariager torv men også kan betjene trafikken på rute fem

en anslået samfundsøkonomi på op mod fire procent indikerer at der

investeringer sammen med dansk folkeparti så er vi temmelig bekymret for hvilke ulykker

var det også med en vis spænding at vi imødeså den aftale regeringen og dansk folkeparti indgik

dog alligevel en overraskelse at omfartsvejen ved mariager var en af de tre prioriterede områder

jo fordi vi har mange ting vi gerne ville investere i i nordjylland for eksempel en opgradering af skinnenettet nord for aalborg der kan aflaste det nordjyske vejnet for for store mængder gods der i dag bliver transporteret på lastbil frem for på skinner

jo sådan lidt interessant at høre hvad begrundelsen var for at det lige præcis var omfartsvejen ved mariager som var

jeg da godt tænke mig at høre om trafikministeren er enig i det der bliver konklusionen i vejdirektoratets analyse nemlig at det på baggrund af rapporten konkluderes at der ikke er problemer på rute fem

det lokale erhvervsliv fremfører at en omfartsvej syd om mariager ikke vil have betydning for erhvervslivets udvikling eller transporter rute fem

på strækningen gennem mariager der forbinder hobro og hadsund er opgraderet for cirka ti år siden og aflastes ikke væsentligt med en omfartsvej som foreslået hvilket i øvrigt afspejles i at kun få biler vil benytte omfartsvejen

enhedslisten altid vil nedprioritere veje med individuel transport til fordel for skinner med kollektiv transport det følger af at enhedslisten er et kollektivistisk parti som ønsker at alt skal være kollektivt

så vidt jeg har forstået enhedslistens principprogram

så det er ikke nogen hemmelighed omkring omfartsvejen ved mariager er jeg fuldstændig enig i den konklusion der kommer fra vejdirektoratet om at det har en trafikal nytte at man får en hurtigere vej på strækningen som folk kan benytte sig af således at de hurtigere kan komme frem hvis de ikke skal ind til mariager by og dermed spare tid i trafikken

derfor vi får en intern rente på mellem to og fire

afhængig af hvor meget vejen koster og også med den nytteværdi

jo bare et spørgsmål om hvordan man bedst muligt

i både regeringen og dansk folkeparti inden man besluttede sig for at der

interessant at høre hvad der egentlig er baggrunden for at det lige præcis er omfartsvejen ved mariager

man kunne bruge penge på

skal bare høre om om det virkelig er ministerens opfattelse med de konklusioner der ligger i vejdirektoratets rapport at det mest fornuftige sted

med at elektrificere skinnerne som er en del af togfonden

har en negativ forrentning for samfundet

negativt samfundsafkast ved det så det er helt klart at målt

omfartsvejen ved mariager et klart bedre projekt hvis det er det man måler på den rene trafikale effekt end for eksempel enhedslistens planer om at elektrificere skinnerne nord

man flyttet væsentlig mere tung trafik

hirtshals og aalborg sådan at godset fra hirtshals havn kunne flyttes på skinner

hvis man skal se på det ud fra det hensyn og også ud fra et klimahensyn

set at en opgradering af vejnettet ville være væsentlig bedre men men jeg bliver nødt til at spørge

jeg bliver nødt til at spørge ministeren

vejdirektoratets konklusion at det bedste sted at lave trafikinvestering i nordjylland

stiller det krav om at enhedslisten skal udvikle en politik med med anlæg af jernbaneskinner

på strækningen gennem mariager til hadsund det er helt sikkert hvis det er enhedslistens politik at det har et meget meget dårligt afkast for samfundet i form af hvor meget værdi det skaber for samfundet i forhold til hvor meget det koster det ville være en meget håbløs politik

så det håber jeg da bestemt ikke at enhedslisten har fået trods alt men men altså de projekter man

har et negativt samfundsafkast

at regeringen ønsker at bruge tre hundrede og syv og halvfjerds million kroner til en omfartsvej

to tusind og tredive udgør et solidt fundament for de kommende års infrastrukturudvikling og dermed den danske samfundsøkonomi og det kan jeg som liberal politiker bakke

væsentlig årsag til at det lige præcis bliver omfartsvejen ved mariager der bliver investeret i var at det var en betingelse for at kunne skaffe flertal for investeringsplanen nemlig at det var en betingelse for dansk folkeparti for at indgå i planen og det er jo ikke en trafikpolitisk overvejelse det er jo en fuldstændig politisk overvejelse i stedet

jo også et liberalt parti og liberal alliance bryster

sådan normalt af at være erhvervslivets parti og der har det jo været helt tydeligt at erhvervslivet

efterspurgt den her omfartsvej de har tværtimod sagt at

slet ikke giver nogen mening at bygge den her vej når man hører handelsstandsforeningen i mariager derfor skal

udtryk for god liberal omgang med skatteydernes penge at veje sådan bliver kastet i grams alt efter hvor regeringens parlamentariske grundlag er bosiddende og om ministeren synes at det er udtryk for god liberal politik at bruge penge på en vejstrækning som erhvervslivet selv betragter som

at liberal alliance bare er et parti for erhvervslivet

er da fuldstændig rigtigt at det når man sætter sig omkring et bord

er sådan at de partier der sidder omkring bordet og som er en forudsætning for at der er et flertal for aftalen får noget af deres politik gennemført

måtte være fra et parlamentarisk grundlag at man så tilretter sådan en aftale

rart nok at der var et fagligt belæg for det og at det ikke sådan var udtryk for hvad man hver især måtte komme ind med af

man kunne stille som betingelse for at stemme for baserer regeringen ikke sin politik på konkrete politiske og faglige overvejelser mere end man gør det på hvad der findes opportunt for at kunne få en aftale

et meget stort punkt som trækker samfundet

rigtig meget i en god retning mens der er et mindre punkt som ikke trækker så meget eller måske

er et skridt i en forkert retning men hvis aftalen som et hele

rigtig rigtig god aftale som vil løse mange trafikale problemer i danmark i de kommende år

med projekter der har et positivt og stort afkast for samfundet i form af en nytteværdi

en stor nytteværdi det er jo ikke det der sådan

og med at handelsstandsforeningen ikke efterspørger

grunde til at den skal bygges der er heller ikke trængselsproblemer

kunne da egentlig forestille mig at liberal alliance også ligesom vi har den opfattelse at når man bruger skatteydernes penge skal der være et vist

fagligt belæg for det frem for udelukkende et

over at byrådet i kommunen efterspørger den her omfartsvej herre peder hvelplund støtter sig op ad at der er nogle handlende nogle butikker der ikke ønsker den fordi de gerne vil have folk ind

at det politiske flertal i byrådet ønsker den her omfartsvej

chokerende mangel på viden når herre peder hvelplund gerne vil stå her i folketingssalen og lade som om han går op i emnet i københavn

vil de handlende og butikkerne også helst have så meget trafik ind som muligt

betyder det at enhedslisten der har en anden politik for københavn end man har i

fru merete dea larsen at det var planen at nedsætte arbejdsgruppen i marts og det er fortsat forventningen at arbejdsgruppen kan nedsættes i løbet af marts så det er lige på trapperne jeg har netop godkendt kommissoriet for

over til fru merete dea larsen med henblik på at få

dansk folkeparti kan komme i mål med den endelige udformning af kommissoriet

bliver arbejdsgruppen nedsat og kan begynde sit arbejde og så er det planen at arbejdsgruppen senest ved udgangen af året vil kunne afrapportere sine resultater og derefter kan vi så

jo bare en arbejdsgruppe der skal undersøge mulighederne men det kan vi sagtens

er jo desværre kan man sige ikke så meget der tyder på tørke indtil videre i i to tusind og nitten men det

i år selv om forholdene sidste år vejrmæssigt

tretten jeg henviser til den dagsorden